søren pind og karsten lauritzen forespørgsel nummer

kulturudvalget har afgivet beretning om brugen af betalte kilder og mediernes ansvar

urigtige historier bagvaskelse og privatlivskrænkelse

vedtagelse nu

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og tolv stemmer og vil

steder i landet

mulighed for at lave det man kalder kyst og naturturisme

at bygge ting som det i dag ikke er lovligt at bygge ude ved stranden og det vil sige at de herlighedsværdier som i dag er en af de vigtigste

vi har så spurgt ind til

nogen som helst sikkerhed for at det ikke fører til naturødelæggelse

kan rulles tilbage altså permanent naturødelæggelse og

som helst sikkerhed for det er

det her lovforslag som jeg da bare endnu en gang

at beslutte sig til

det må jeg

jeg absolut ingenting forstår af

for det her lovforslag jo de har

at de har lavet en aftale med højrefløjen det er jo i sig selv et argument for mange dårligdomme det er jeg med på

og hvorfor er det en forenkling jo det er fordi man har haft et konsulentfirma et af dem som finansministeriet bruger alt alt for mange penge på til at spørge dansk industri og dansk byggeri om de ikke kunne komme med nogle forslag til forenklinger på byggeriets område og der har

kan risikere at kommunerne har stillet nogle udvidede energikrav

så bliver det en anelse dyrere at bygge og det er ikke altid man er i stand til at overføre denne ekstraudgift på

eller lejer sig ind i ejendommene

for det har man ikke undersøgt vi har spurgt om

det har man ingen eksempler på men der er tale om en forenkling siger man så

det er en lille smule ubegribeligt

fået til opgave

præsentere et præcist antal forenklinger på sit ministerområde

er miljøministeren jeg kan ikke helt gennemskue hvem af dem der manglede en enkelt forenkling for at nå op på den kvote de havde fået udstukket af finansministeriet

der var nemlig tale om at før den tid gjorde kommunerne typisk det at de i forbindelse med salg af kommunal jord i byudviklingsområder

tinglyste kravet og det var rigtig besværligt at finde ud af at man ud over

det kan kommunerne jo starte med igen og så kan en ny regering om nogle år

en forenkling som måske genindfører den her mulighed

heller ikke må tinglyse den slags krav

det er er lovforslag et lovforslag der skader miljøet og skader kommunernes mulighed for at planlægge

står i fuldstændig modsætning til at regeringen

når de laver aftaler med os undtagen dem der har fortjent

bliver den danske naturfond en realitet og det er en historisk dag både for danmark og også for naturen i danmark

der lige om lidt med et meget bredt flertal bliver stemt igennem her i folketinget skal arbejde for mere natur i danmark og den er et resultat af et visionært og unikt samarbejde mellem staten villum fonden

er meget tilfreds med at fonden

og der blev sagt alle at investere i naturen

organisation et lokalsamfund eller en kommune derfor håber og tror

er vældig vældig vældig flot men vi tror også

at mange flere danskere bliver interesserede og engagerede i naturbeskyttelse

fonden er også et direkte resultat af de anbefalinger som natur og landbrugskommissionen kom med i april to tusind og tretten

arealer som natur for at beskytte truede arter og sikre et godt vandmiljø som jeg sagde tidligere

er det et centralt og selvstændigt mål for fonden at styrke den folkelige forankring

med naturgenopretning og naturbeskyttelse så lige om lidt når et bredt flertal her i folketinget

er de grønne knapper jo også symbolet på at det her forslag rent faktisk skubber noget fremad i en grøn retning og gør det stort og gør det flot så det er en kæmpesejr for naturen og miljøet

ikke erstatte eksisterende aktiviteter men forstærke og supplere så lige om lidt er det en historisk dag

jubler og vi glæder os over at her per første januar

danske naturfond en realitet så det er i sandhed en historisk dag det er en stor dag og det kan man sige uden at forsøge at garnere det og krydre det med billig vin

flere ministerier vil skulle i arbejdstøjet for at sikre sporten en finansiering som den selv har mulighed for at øve indflydelse på de organisatoriske rammer om sporten vil skulle ændres vilkårene for at gennemføre spil skal ændres radikalt og give plads til at sporten gennem sine repræsentanter reelt

der bliver kort sagt behov for at det brede flertal som jeg forventer manifesterer sig bag betænkningen her i dag tager arbejdstøjet på i to tusind og femten og at flere ministre også bliver involveret

tredive hverken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

man tilbyder de ældre et såkaldt rehabiliteringsforløb hvor de trænes i bedre at kunne klare hverdagen selv det er der ingen der har noget imod det store flertal af kommunerne gør det i

og kommunernes hidtidige ret til selv at afgøre hvordan og hvornår de vil anvende rehabilitering

at sende de ældre igennem et sådant træningsforløb inden der tages stilling til om de har brug for hjemmehjælp det bliver nemlig hovedreglen fremover hvis

gennem træningsforløbet vise at den ældre ikke er i stand til at klare hverdagen selv

nye ansøgninger om praktisk hjælp og personlig pleje

sende de knap ethundrede og halvtredstusind

gennem sådanne træningsforløb så man kan se om de nu også har brug for hjemmehjælp

at kommunerne skal give hjemmehjælp også i træningsperioden

hjælp med henvisning til at borgeren ikke ønsker at deltage i et sådant forløb og at kommunen ikke bare skal kunne skrue

under træningsforløb uden at træffe en afgørelse om det sådan at borgeren eventuelt kan klage over en nedsættelse af hjælpen formålet med ændringsforslagene har selvfølgelig været at styrke retssikkerheden for den svækkede

om de retningslinjer man kører efter i københavns kommune er ulovlige

bliver vedtaget det er nemlig retningslinjer der siger

det korte af det lange er at ministeren

kommer i overensstemmelse med hans egne udtalelser om

selvfølgelig ikke er nogen der skal tvinges til at rehabiliteres på nogen måde og at det ikke giver mening at tale om tvang i forbindelse med rehabilitering lovforslaget er samlet set yderligere en udhuling af borgernes retssikkerhed på det her område hvor der har været massive nedskæringer de sidste fem seks år

så de kan forsvare sig imod det det er ganske enkelt uværdigt at vi behandler ældre medborgere på den måde og det er i strid med de højtidelige vedtagelser her i folketinget om at respektere de ældres selvbestemmelsesret det kommer ikke

men det undrer mig virkelig at socialistisk folkeparti og dansk folkeparti vil medvirke til det

men hvorfor har man så stillet sig tilfreds med et forkølet ændringsforslag fra ministeren der ikke ændrer grundlæggende ved mekanikken i

hvorfor har man stillet sig tilfreds med en erklæring fra ministeren om at det skam ikke er et spareforslag selv om det jo netop er det det er hvis kommunerne ikke var så pressede på økonomien som tilfældet er

kunne man håbe at de ville administrere det lempeligt men de samme partier som stemmer dette lovforslag igennem har jo samtidig godkendt snævre økonomiske rammer for kommunerne

der tvinger kommunerne til at spare alt sammen som led i en overordnet økonomisk politik

den velbjærgede del af befolkningen frem for velfærd

flere penge på hjemmehjælp det skal klares inden for de rammer der er i

endnu mindre hvis v k og dansk folkeparti kommer til magten igen derfor må mange flere ældre klare sig selv uanset om de kan eller ej for det er jo det det går ud på

jeg er det kommunale selvstyre

i hvilket omfang i hvilke situationer

det konkrete formål skulle være i den givne situation

at myndiggøre mennesker i deres eget liv

holde øje med at det faktisk går som det skal ude i kommunerne

ved ministeriets garanti om at det her ikke må betyde at man kan afvise at give hjemmehjælp alene fordi

har nogle rettigheder til at sige nej til at deltage i det den ret har de ældre ikke fået med

det bliver afbrudt uinteressant i forhold til

at stille nogle ændringsforslag og vi har deltaget i den offentlige debat om det og den eneste lillebitte ting der er blevet ændret i det er at kommunen

foretage en vurdering af om borgeren skal have hjemmehjælp det er rent lovteknisk og retssikkerhedsmæssigt den eneste lille ændring vi har ikke kunnet få svar på et helt afgørende spørgsmål vil de retningslinjer man har i københavns kommune

være lovlige eller ulovlige når det her bliver vedtaget og det er jo sådan set kernen i det hele

at herre finn sørensen virker sådan lidt forarget over at man ikke har været inviteret mere med man kunne jo bare have meldt

mere ind i forhold til det så man kunne have deltaget på lige fod med alle os andre som faktisk kæmpede for at få gjort det her lovforslag

med til at øge livskvaliteten for en borger

at nu har vi fået præciseret det så meget at det er sådan

uanset hvilken årsag en borger angiver for ikke at kunne gennemføre et

bliver overladt til sig selv det er jo det det hele drejer sig om

inden aftalen blev indgået men det har ministeren bekræftet ved tidligere

har man som borger stadig præcis den samme ret

at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet

vores hovedanke mod det her og vi har gerne villet udstyre borgeren med noget retssikkerhed i den situation og derfor har vi stillet nogle ændringsforslag de er alle sammen blevet forkastet og vi kan ikke få nogen saglig konkret forklaring på

man kan spare endnu flere millioner hjemmehjælpstimer end man allerede har gjort det er krumtappen i det her lovforslag vi har forsøgt at give borgerne nogle redskaber til at beskytte sig mod det dem har de ikke fået

at transportministeriet og transportministeren

med videre i det oprindelige lovforslag ikke var helt rimelige

fra ministeren vi synes det er godt at man sådan lytter efter når der tales fra talerstolen i tinget

det gør det på den måde at forstå at der stadig væk er betydelige arealer for

som ligger op til et såkaldt

i et svar til transportudvalget

kommunen på disse arealer trods alt skal stå for renholdelse og snerydning på dele af det her oversigtsareal hvis det ellers er sådan at det er kommunen der ejer

et et fremskridt og det er en imødekommelse af enhedslisten og de andre partier som så støttede os i tirsdags

at vi naturligvis stemmer for det her pågældende ændringsforslag som er stillet af ministeren og

med det samme sige at af mange andre og meget forskellige grunde som vi har redegjort for ved førstebehandlingen

ønsker nogen at udtale sig

for stemte tres og imod stemte en og halvtreds

og vil nu blive sendt til

og det vil sige at hvis jeg skal skal gætte

otte og halvtreds stemmer imod og tretten tilkendegav hverken at stemme for

en melding vi har efterspurgt de sidste tre år hvor regeringen jo ikke har gjort noget for at

til danmark men tværtimod har lavet den ene lempelse efter den anden sammen med venstrefløjen

rent faktisk er det sådan at en anerkendt asylansøgerfamilie på to voksne og tre børn i to tusind og femten vil få titusind kroner mere om måneden

i to tusind og elleve da vk regeringen sad ved magten det betyder selvfølgelig at

det har regeringen været ligeglad med så bliver tilstrømningen hen over sommeren så

den måde regeringen vælger at gøre

l to og halvfjerds indfører en ny

er der ikke nogen grund til at de får deres familie med

i sig selv udmærkede fornuftige tiltag hvis det bare var sådan at regeringens lovforslag altså de to forslag

hvert fald efter venstres opfattelse

falske antagelser og forkerte forudsætninger

de her asylansøgere

problemet med det er at det rammer meget få hvis det er

stramning af lovgivningen

en stramning som rammer meget få da regeringen

sagde man at man ville ramme størstedelen af

fra syrien de ville blive ramt af den her stramning

så blev det til en tredjedel så blev det til en fjerdedel

man må konkludere er at det er en meget meget lille

ikke kommer til at virke efter hensigten men som kommer til at skabe langt flere problemer end det i virkeligheden løser og som jo kommer til at være en stramning af det på papiret men slet ikke kommer til at være det ude i virkeligheden for det

vil blive ramt af de ændringer af reglerne og lovgivningen som regeringen lægger op til det er lidt ligesom den her eritrearapport som vi har diskuteret så mange gange og som var regeringens bud på hvordan

vej frem hvis den var holdbar hvis den holdt i flygtningenævnet hvis den holdt til lidt offentlig debat

være tilfældet og enhver måske ikke alle i den her sal men uden for for folketinget tror jeg

at det sejler for regeringen

vi frygter i venstre at præcis det samme vil gentage sig med det her

svarer folketinget jeg kan forstå at ordførere der

basere vores afstemning på nede i salen så kan man ikke få noget svar på om regeringen tror

der er dog en i debatten

regeringen som har været ærlig og som har sagt det som det er

de radikales formand vicestatsminister morten østergaard

vicestatsministeren sagde og det hiver jo fuldstændig tæppet væk

svar på hvad regeringen mener er det det justitsministeren siger

bare sige at det er ganske umuligt at få et klart svar

vicestatsministeren mener så giver det ikke meget mening at vedtage det pågældende lovforslag hvis det er

statsministeren mener så giver det måske mening der vil jeg da

en klar opfordring til regeringen om at man her i juleferien finder ud af hvad man mener om det pågældende lovforslag regeringens linje er

begge dele det kan ikke både være det vicestatsministeren siger og det justitsministeren

regeringen er blevet afklaret om hvad den mener og vi har fået klare svar på hvad lovforslaget betyder

tilbage til fornyet udvalgsbehandling

også stille yderligere spørgsmål for at forsøge at få nogle klare svar

vi bliver nødt til at lovgive på et oplyst grundlag med de ord

nu redegjort for venstres folketingsgruppes stillingtagen og

nogle gange er klogt som venstre har gjort i den her sag ikke bare at agere gummistempel

for regeringens såkaldte asylstramningsforslag for der er store spørgsmålstegn

af asylreglerne

bekymringer konstante blokeringer for

hvad hans egen partiformand sagde nemlig at han ønskede hurtigere handling han ønskede en stramning det er der jo tale om men jeg ser bare en tydelig forskel på hvad ordføreren har sagt nu og hvad hans partiformand bad os om i

varige løsninger for det asylpres ikke midlertidige løsninger vi ønsker ikke en eritrearapportsituation igen med det her lovforslag det frygter vi altså sker

man jo inviteret venstre over til en kop kaffe i justitsministeriet

men det har regeringen ikke ønsket nej man har lavet sit eget forslag som man godt selv ved vil få en begrænset effekt for

man aldrig få de radikale til at stemme for det

bliver man sur det synes jeg sådan set

af lovgivningen selvom det er

og det står vi selvfølgelig ved

ændringsforslag det betyder ikke

se os selv i nogle af dem men det betyder bare at vi

at gemme den diskussion og forhandling til et senere tidspunkt

vi skrevet i vores oplæg danmark for dem der kan og vil derfor ønsker vi at se tingene i en sammenhæng og ikke blot isoleret i forhold til regeringens lovforslag

og

trine bramsen repræsenterer har jo ændret de økonomiske vilkår sådan

får ethundrede og tyvetusind kroner mere

menneskesmuglerne det er da en af årsagerne til at der kommer masser af eritreanere til danmark det er fordi de kan få den høje kontanthjælp det er da derfor at der kommer masser

det er fordi de har hørt om de gode vilkår i danmark

venstres integrationsordfører martin geertsen

jeg citerer vi risikerer svenske tilstande hvis ikke regeringen handler nu og nu er det altså at regeringen handler både medmenneskeligt ansvarsfuldt og pragmatisk vi har en konkret asylstramning her som vil give luft i kommunerne har venstre så egentlig skiftet holdning til behovet

at situationen er at det ikke ser ud til

haft den tilsigtede effekt så vi er for reelle stramninger

hvis der er en reel stramning i det men altså al den stund

en stor del af grundlaget og forudsætningen for lovforslaget fra hinanden for et par dage siden så synes jeg

juleferien til lige at finde ud af hvad

juleferien til at finde ud af hvad man rent faktisk mener i forhold til det mener man det statsministeren og justitsministeren siger eller mener man det vicestatsministeren

ikke nu kan tilkendegive om de vil stemme for eller imod

ikke svare på hvad de egentlig selv vil eller har stillet af forslag

ordføreren ganske klart jamen vi vil ikke ønske at drøfte noget med

i den nærmeste fremtid det må vente til et senere tidspunkt vi må forstå det sådan at det er efter et valg nu er der ni måneder til et valg ønsker venstre alene at køre valgkamp i de ni måneder eller ønsker venstre som en del af det ærede folketing at

partifæller justitsministeren eller statsministeren til at komme og give svaret i folketingssalen under ministeransvar så kan jeg love at så stemmer vi for

vil

jeg slutter afstemningen for stemte

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

afstemningen for stemte tretten imod stemte fire og halvfems

nummer fire tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

der kan stemmes

slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte

forkastet der stemmes

og der kan stemmes nu

afstemningen for stemte nitten imod stemte otte og firs

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning

ni tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes

slutter afstemningen

er forkastet der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

folketingets næste møde afholdes tirsdag den trettende januar to tusind og femten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside jeg kan i øvrigt henvise til ugeplanen der ligeledes fremgår af folketingets hjemmeside jeg ønsker alle medlemmer og alle medarbejdere i huset en glædelig jul og et godt